senere i dag men

jeg har forstået på det gruppeformandsmøde der var i fredags at alle partier er indforstået med at der ikke skal være nogen afstemning om

til førstebehandlingen så det tager jeg som udtryk for at samtykket er givet

samfund står over for i dag bekæmpelsen af isil er en stor udenrigs

prioritet for regeringen af samme grund og derfor var danmark et af de første lande

bidrage til den amerikansk ledede indsats mod isil og samtidig var vi blandt de første til at afhjælpe den humanitære krise i regionen hvad angår enhedslistens forslag om at støtte kurdernes kamp mod isil i syrien

gerne understrege at regeringen er meget opmærksom på den aktuelle situation i syrien

nordlige del af syrien hvor isils voldsomme fremfærd er gået hårdt ud over især den kurdiske befolkning

ingen tvivl om at kurderne er under et stort pres og at regeringen deler målsætningen om at bidrage til fred og stabilitet for de berørte befolkninger i regionen herunder kurdere som bagtæppe for debatten om regeringens og enhedslistens forslag vil jeg i det følgende fremsætte nogle generelle bemærkninger om situationen i regionen

baggrunden for regeringens beslutning og præsentere den samlede danske indsats

også nævne at vi naturligvis arbejder på højtryk for at besvare de fremsendte spørgsmål fra forsvarsudvalget isils terror har i de seneste uger udløst massive flygtningestrømme i regionen særligt tyrkiet er blevet berørt af dette med op mod

der har krydset grænsen siden den nittende september det kommer oven i de mange hundrede tusinde mennesker der allerede er flygtet til tyrkiet fra syrien flygtningene beretter om barbariske overgreb om alvorlige krænkelser af menneskerettigheder som isil har begået det understreger endnu en gang det akutte behov for at det internationale samfund aktivt bekæmper

naturligvis tage et medansvar og bidrage til denne kamp hvis ikke truslen fra isil standses vil dette terrorregime vokse og sprede sig til stor fare for både regionen og resten af verden et afgørende element i kampen mod isil er den diplomatiske indsats for at skabe en bred koalition ikke mindst med deltagelse af lande i regionen det er afgørende

indsats ikke bliver opfattet som en kamp mellem vesten og islam og derfor er det positivt at mere end halvtreds lande nu

fra regionen landene i regionen har forstået at det er nu der skal handles i sidste uge indledte bahrain jordan qatar saudi arabien og de forenede arabiske emirater sammen med usa et luftangreb mod isil i syrien de gennemførte målrettede luftangreb mod isil mål i raqqa som er terrorgruppens selvudråbte hovedkvarter

grænseovergang til irak abu kamal men isil kan ikke bekæmpes med militære midler alene og derfor synes jeg

den rigtige vej at gå når usa har fremlagt en flerårig sammentænkt ottepunktsplan til at bekæmpe isil den strækker sig fra politiske og militære til økonomiske og humanitære bidrag i grove træk har planen følgende otte

2 at fjerne isils såkaldte

heavens blandt andet gennem luftangreb 3 træning og uddannelse af irakiske og kurdiske enheder 4 at styrke indsamling og deling af efterretninger om isil

6 at modarbejde isils ideologi og tiltrækningskraft 7 at samle indsatser og erfaringer for at imødegå

unge mennesker tager fra vores egne samfund ned til konflikten

indsats mod isil i irak regeringen har på baggrund af den anmodning samt som opfølgning på den bredspektrede amerikanske ottepunktsplan besluttet at bidrage

en samlet dansk pakke bestående af både diplomatiske civile og militære

jeg vil nu beskrive de danske bidrag for det første er der et diplomatisk spor

en grundlæggende forudsætning for en bæredygtig fred og stabilitet i irak og i syrien som allerede nævnt er der nu tale om en bred koalition af lande og regeringen vil fortsætte med aktivt at forfølge det politiske spor under bilaterale samtaler i både eu med koalitionspartnerne og

seneste besøg i saudi arabien iran og libanon det er afgørende at de regionale magter tager ansvar og bidrager til at bekæmpe isil kun løsninger der er bredt accepteret og forankret i regionen på tværs af politiske og religiøse skel er holdbare på længere sigt jeddaherklæringen sendte et godt og positivt signal om det regionale ejerskab det er vigtigt at det bliver fastholdt for det andet indeholder det danske bidrag mere langsigtede udviklings og stabiliseringsindsatser for at understøtte fred og stabilitet i regionen det gør vi blandt andet gennem vores overgangsprogram for syrien der blev vedtaget i år og som der også er afsat hundrede million kroner til

to tusind og femten formålet er at bidrage til en politisk løsning og konfliktforebyggelse understøtte levering af serviceydelser og stabilisering herunder politi og retssektorindsatser samt fremme menneskerettigheder og styrke civilsamfundet dermed bidrager danmark til syriens moderate styrker og støtter de lokale myndigheder og strukturer så de kan udgøre et troværdigt alternativ til de ekstremistiske grupper

også et stærkt behov for at understøtte inklusive politiske processer vi vil derfor afsætte fem og halvfjerds million kroner over flerårig periode til udviklingsindsatser der retter sig mod

af civilsamfund medier og tværreligiøs dialog som led i den langsigtede indsats støtter regeringen den af fn planlagte mission der skal afdække isils menneskerettighedskrænkelser og overgreb varig fred og stabilitet kræver at isils forbrydelser synliggøres og at gerningsmændene stilles til ansvar endelig vil regeringen som del af de mere langsigtede indsatser styrke modstandskraften blandt landene i regionen med henblik på

kombineret med den danske nærområdeindsats kan en styrket grænsesikkerhed i libanon

bidrage til at begrænse isils fremmarch og svække rekrutteringsgrundlaget derfor afsætter vi ti million kroner

tredje vil vi fortsætte vores aktive bidrag til at imødegå og forebygge voldelig ekstremisme i regionen som sådan herunder bekæmpe terrorfinansiering senest har regeringen i forbindelse med fns generalforsamling netop fremlagt en række danske initiativer til bekæmpelse af voldelig ekstremisme globalt herunder i mellemøsten

også fremhæve at fns sikkerhedsråd på et møde den fireogtyvende september enstemmigt vedtog en resolution som grundlæggende har til formål at adressere problemet med

en række andre lande medforslagsstiller af dette resolutionsforslag

afgav indlæg i fns sikkerhedsråd og fremhævede blandt andet den nye danske nationale handlingsplan

er de operative bestemmelser bindende for fn medlemsstater timingen synes at passe fint ind i konteksten af den

for det fjerde bidrager danmark ud over selve pakken til bekæmpelse af isil også til imødekommelse af de humanitære behov i relation til det konkrete beslutningsforslag der

afhjælpe de enorme menneskelige lidelser som kriserne i syrien

forårsaget i to tusind og fjorten har danmark foreløbig ydet

million kroner til humanitære indsatser i irak primært i de kurdiske områder herudover er der i to tusind og fjorten fra dansk side bevilget mere end to hundrede og otte og firs million kroner til den humanitære indsats i relation til krisen i syrien dette inkluderer fem og halvtreds million

sidste uge det bringer den samlede danske humanitære bistand til ofrene for konflikten i syrien op på næsten otte hundrede og fem og tredive million kroner siden to tusind og elleve senest har danmark gennem partnerskabsaftalen

bidraget til at hjælpe otte hundrede nyankomne syriske familier

har således bidraget til en bredspektret indsats i og omkring syrien

og forbedrede leveforhold endelig for det femte

omhandler er der det militære

og tredive transportfly usa har den

tusind og fjorten fremsat en konkret anmodning om yderligere danske bidrag til den internationale koalitions indsats mod isil i irak med henvisning til militære behov af hastende

regionen herunder det militære bidrag til kampen mod isil i irak som vi behandler i folketinget regeringens forslag afspejler at kampen mod isil kræver en langsigtet og bredspektret indsats for at fremme varig fred og stabilitet i regionen jeg vil derfor på regeringens vegne opfordre til

jo alt hvad man kan for at undgå civile ofre gør alt hvad der er menneskeligt muligt men man kan ikke udstede nogen garantier det skal jo ses på baggrund af de enorme civile ofre og tab der har været som følge af isils

man kan sige at alternativet til at lave den indsats vi

lade isil fortsætte og at der bliver endnu flere tusinde mennesker der enten bliver slået ihjel eller fordrevet fra deres hjem så man kan sige at alternativet til

handling min bekymring er at der vil ske det samme

som regeringen foreslår nu i irak som der skete i libyen

det kommer til at styrke ekstreme kræfter hvad er det som gør udenrigsministeren sikker på at det ikke vil ske igen når det er sket i tidligere danske krige i eksempelvis libyen

og sin civilbefolkning for det andet er der tale om en meget bred koalition herunder med deltagelse af ti lande fra regionen og for det tredje er der tale om en meget bredspektret indsats hvor den militære intervention ikke står alene det spørgsmål som herre nikolaj villumsen dybest set stiller er

militær indsats det tror jeg det er

det så ikke en del af den bredspektrede indsats netop at sige at

de mest konsekvente og dygtige folk til det

region i sahelprovinsen mali somalia og flere andre lande der går vi ind laver en somaliakonference i københavn

de her stater i stand til at bekæmpe ekstremisme i deres egne lande gennem civile indsatser om man

men i den her diskussion om de militære indsatser skal man gøre sig klart at hvis man siger nej

det også et valg jeg synes ikke det er noget let valg at sige ja

let valg at sige nej og jeg er overbevist om at det at gå ind militært nu er nødvendigt hvis man skal stoppe isils fremdrift men det

ikke nok til at få elimineret isil og det er ikke nok til at løse problemet dertil skal der en lang række andre indsatser til også jeg tror bare ikke at vi kan undgå eller undvære den militære del af det

er udenrigsministerens overvejelser i forhold til det

er der en begrænsning i forhold til hvad danmark vil gå ind i

tre er jo forfærdelig

vi er et år fremme i tiden hvad er så best case scenario om et år

kræfter på isil og på

og at det vil kunne formå assad til at komme til forhandlingsbordet så i det bedste scenarie får vi en fredsforhandling der fører til en løsning på konflikten i syrien der vil være det allervigtigste skridt for at stoppe tilgangen til isil og det vil sætte gang i en positiv cirkel i regionen hvor de store regionale supermagter også forpligter sig på varig fred i både syrien og irak og dermed kan

også afslutte den militære del af operationen hurtigt worst case

tænke er selvfølgelig at det ikke lykkes at stoppe krigene hverken det ene eller det andet sted og at det på trods af den fælles indsats vi laver

lykkes at stoppe den men jeg er moderat optimist i den forstand at

så bred en koalition gå ind med så mange virkemidler

de konflikter vi tidligere har brugt militære midler i

i forhold til at bekæmpe terrorister og ekstremister

spillet ind i regeringens overvejelser om at kaste os ind i en ny krig med bomber i stedet for for eksempel

ikke kan stå alene og så er det at jo bredere koalitionen er og jo mere regionalt forankret den er

altså indtil nu kostet tohundredetusind civile tab og det har kostet ni millioner mennesker på flugt og en fuldstændig kaotisk situation i syrien der blandt andet og måske mest af alt har været medvirkende til at isil er blevet så styrket som de er

tror at man skal gøre sig klart at selv om det kan være et svært valg

det altså også et klart valg ikke at gøre det

et aktivt valg ikke at blande sig som også har ganske store konsekvenser og derfor er vi i en situation hvor man må veje både risiciene ved at gøre noget og risiciene ved ikke at gøre noget op mod hinanden og der er risici

at støtte kurderne altså det er jo et valg om man gør det ene eller gør det andet for hvis man deltager i bombninger

er det jo alligevel det som bliver det tydeligste udtryk for vores politik

det er derfor jeg spørger når nu det helt ærligt er gået skidt med vores militære indsatser i afghanistan i irak og i libyen er det så en god idé

til at transportere lette våben og ammunition ned i området i

at de civile befolkninger blev nødt til at have noget at forsvare sig med i de kurdiske områder det jo samme logik der driver beslutningsforslaget denne gang så sætter enhedslisten deres valg et andet sted end regeringen gør

men jeg er altså overbevist om at hvis ikke vi får stoppet isil også med hjælp fra flere militære bidrag så lykkes det ikke at skabe den fred som jeg så er

gjorde vi det også meget klart i det betænkningsbidrag som en lang række partier

vi også var villige til at gå videre hvis det var nødvendigt herunder

danske f seksten fly hvis det måtte komme på tale på det tidspunkt

et råd som regeringen syntes var nødvendigt at lytte til men vi noterer os at regeringen nu har fået en henvendelse fra amerikanerne

deltage i en koalition med tre elementer til bidrag herunder et bidrag der er at udsende kampfly et stabsbidrag og et kapacitetsopbygningsbidrag cirka to hundrede og firs personer

bidrag som vi synes er fornuftigt fordi det afspejler den alvorlige situation vi står i i forhold til kampen mod isil

ikke nogen tvivl om at situationen ændrer sig konstant i forhold til den måde isil opererer på alene de sidste måneders hændelser har vist hvor brutal en organisation isil er og der er ikke nogen tvivl om at isil ingen midler skyer i forhold til

kamp de har indledt

det også vigtigt at vi viser vores solidaritet det var også det som venstre

under den sidste debat her i folketingssalen at vi mener det er afgørende at vi viser vores solidaritet med de lande der i øjeblikket

og det er jo ikke mindst det irakiske samfund

det også klart at når den irakiske regering har bedt om hjælp

vi glæder os

som det også fremgår af regeringens beslutningsforslag at det er en bred koalition af lande det er afgørende at det her handler om at bekæmpe isil

derfor er det også glædeligt at der er cirka halvtreds lande i koalitionen hvoraf ti lande kommer fra regionen som står bag at isil skal bekæmpes

også gerne her i dag sige at vi jo nu får rig lejlighed til at have en udvalgsbehandling af de bidrag der nu

en meget vanskelig beslutning som vi står over for i dag i

også allerede har givet udtryk for offentligt at det

heller ikke er uden fare at udsende dansk personel

dansk militært personel er en meget vanskelig beslutning

også gerne i dag udtrykke min store til det danske forsvar som har gjort og gør en meget flot indsats rundtom i verden de skal vide at der er en opbakning her fra

vi tror på at de er i stand til at løse de opgaver de får tildelt

så det er jeg heller ikke et sekund i tvivl om at de også vil være i den mission som venstre nu bakker

er der jo desværre også en kobling til det danske samfund

irak og syrien for at tilslutte sig isil med henblik på at bekæmpe potentielt

kommer jo i dag til at interessere os meget indgående for hvad konsekvenserne af det vil være hvis danske statsborgere gør det mod udsendt dansk personel eller for den sags skyld mod

med regeringen som regeringen jo lagde op til sidst at de gerne ville diskutere nemlig

lovgivningsmæssige tiltag

vi kommer til at forholde os til i den udvalgsbehandling der kommer til at foregå fordi vi mener

vi gør en indsats internationalt det gør vi også for at sikre at vi både i europa men ikke mindst

beskytte vores samfund og leve i fred og frihed og have de frihedsrettigheder som vi har kæmpet for gennem mange hundrede år så med de bemærkninger vil jeg

vi kan bakke op om regeringens forslag men har

lang række spørgsmål som vi også glæder os til at få svar på i forhold til det andet beslutningsforslag der er lagt frem her i folketingssalen i

enhedslisten har venstre den holdning at

mener at det er den vej vi skal gå vi har argumenteret for at vi synes at regeringens forslag går den rigtige vej og jeg må også sige at det beslutningsforslag vi har set fra enhedslisten som så blev præsenteret i går jo på mange måder giver mulighed for

stille flere spørgsmål end det giver svar hvem er det man skal hjælpe i hvilket omfang er det man skal hjælpe og ikke mindst hvordan sikrer vi at de våben som enhedslisten lægger op til man skal levere til kurderne

at enhedslisten skriver at der skal lægges pres på tyrkiet for at åbne grænsen til disse områder for våben og humanitær hjælp hvad har det af konsekvens er vi i en situation hvor vi kan pålægge tyrkiet at gøre det

tyrkiet i dag har i forhold til grænseområdet og lignende så der er ikke nogen opbakning fra venstre til beslutningsforslaget fra enhedslisten vi mener simpelt hen ikke at det er den rigtige vej at gå vi mener at der skal

og det er så derfor at vi bakker op om

får de bedste muligheder også i fremtiden for at imødegå den fjende som de slås mod men i forhold til om venstre forestiller sig at der skal være danske soldater på jorden så kan jeg overhovedet ikke forestille mig at vi skulle komme i den situation at

civilbefolkning hvis isis på den måde bliver styrket

der er en fare for det militære personel men der er vel også en potentiel fare for at de lande der deltager også kan risikere

en bekymring man kan have men jeg tror at hvis man skulle følge den anden doktrin som nogle har nemlig

gå forhandlingsvejen og håbe at man kan tale med isil

man med til at skabe et monster som for alvor vil kunne gøre stor skade

massivt har angrebet de kurdiske områder så noterer jeg mig at ordføreren afviser at sende

jo interessant når udenrigsordføreren for venstre har talt for netop at gøre det

tænke mig at høre fra venstre hvad er egentlig venstres lektie hvad har venstre lært af den tidligere irakkrig

gå ind og være med i den koalition på det tidspunkt i starten af nullerne vi fortryder på ingen måde at vi gjorde det

landtropper på jorden tror jeg at jeg sagde og det vil man jo også kunne se af referatet at ikke kan forestille mig

syrien eller i irak og det er fordi

det som giver mening på nuværende tidspunkt

alene af den grund at der jo og

humanitær katastrofe firehundredetusind mennesker er truet i den kurdiske by

is har angrebet i over fjorten dage venstre støtter ikke enhedslistens forslag og

i og omkring syrien jeg mener ikke man kan se det her isoleret det

det er både og der skal gøres en indsats mod isil og der går vi så ind

beslutningsforslag at støtte en lang række af de bestræbelser

magisk løsning på den her konflikt

med en tryllestav kunne få den her konflikt til at gå væk

være meget meget mere simpel

ønsker med de linjer der står her jeg kan ikke se hvad det er for en beslutning

da jeg ikke har viden om

kan jo stille spørgsmålene til udenrigsministeren

bedre forudsætning for at gå ind i den dialog

grænserne for at isil folkene kunne komme ind og at man kunne hjælpe dem

have den her dobbeltrolle og faktisk på den måde

som jeg sagde kan jeg ikke forestille mig at der skal sendes danske soldater til irak eller syrien på landjorden alene af den grund at der jo allerede i dag er

tager højde for en kapacitetsopbygning

ud i fremtiden så vi tager stilling til hvad det er for udfordringer vi står over for nu

vi står over for nu mener vi at den rigtigste model er at støtte regeringens beslutningsforslag og være med til at sikre et kapacitetsopbygningsbidrag

ingen grænser når børn i sejrsrus får uddelt afhuggede hoveder når hundredtusinder fordrives etniske massakrer ruller tusindvis af anderledes troende henrettes og når hele byer terroriseres ja så er det ondskab og et barbarisk vanvid som skal stoppes

om at isil er en terrororganisation den er en trussel mod danmark den er en trussel mod vores allierede

også en forhindring for målet om et mere stabilt mellemøsten truslen fra isil skal stoppes

for regionen for resten af verden men også for danmark

skal danmark selvfølgelig bidrage i kampen mod isil danmark var blandt de første lande

til at bidrage til den amerikansk ledede koalition og vi var blandt de første lande til at afhjælpe den humanitære krise som isils vanvid og fremmarch har skabt det internationale samfund kan stole på danmark

et lille land viser viser også den her beslutning i dag at vi er parate til at tage et stort ansvar

danmark nu igen tager ansvar at vi igen er med til at gå forrest og at vi stiller et dansk militært bidrag til rådighed i kampen mod isil vi skal deltage i den forstærkede kamp mod isil fordi den irakiske regering beder det internationale samfund om hjælp og fordi amerikanerne der leder koalitionen har bedt danmark yde et militært bidrag til indsatsen mod isil den internationale opbakning

er bred et enigt fns sikkerhedsråd og et enigt eu fordømmer terrororganisationen mere end halvtreds lande som vi hørte

er med i koalitionen og flere af landene stammer fra regionen selv og de yder en bred støtte blandt andet også direkte militær indsats men vi får ikke fjernet isil og deres uhyrligheder kun ved at gennemføre luftangreb derfor skal danmark både bidrage med f seksten fly til luftangreb mod isil i irak og samtidig bidrage til

træning af irakiske og kurdiske sikkerhedsstyrker så deres muligheder i kampen mod isil

præsident obama når han understreger behovet for en ambitiøs og sammenhængende indsats mod isils rædsler blandt andet for det første

derved at give de irakiske og kurdiske styrker luft om man vil til deres kamp på jorden mod isil og for det andet jo altså også

hjælp til selvhjælp via især støtte uddannelse træning og opbygning af de irakiske og kurdiske styrkers kapaciteter danmarks samlede plan til bekæmpelse af isil

er derfor også bred danmark bidrager med fuld diplomatisk energi og indsats så en bred koalition sammentømres og den politiske situation i irak og i regionen som sådan kan stabiliseres vi har allerede stillet et såkaldt c 130j transportfly til rådighed for den amerikansk ledede operation i irak og danmark er i front med civile og også humanitære bidrag til at afhjælpe den humanitære krise som isils vanvid har skabt med det her beslutningsforslag

siger et forhåbentlig bredt flertal i folketinget

består forslaget altså af et militært bidrag i tre dele

det andet et stabsbidrag og for det tredje et kapacitetsopbygningsbidrag den brede indsats er afgørende for en langsigtet succes i den kamp vi nu skal til imod isils uhyrligheder nødvendigheden af en indsats der både

militære indsatser altså luftangreb træning forsyning af våben og ammunition men også kapacitetsopbygning i irak

fælles indsats mod den humanitære krise og ikke mindst et lodret opgør med isils perverterede

understreges af alle de involverede i

præsenterede regeringen en stor og ambitiøs plan til bekæmpelse af og ikke mindst værn mod de såkaldte

altså unge danske som i kan man rolig sige ideologisk vildfarelse og fanatisk ekstremisme drager i kampe for isil i blandt andet syrien og irak

politi sociale myndigheder og mange lokalsamfund

til de her forfærdelige kampe så

ved at de kan stole på os når det gælder og det kan vi faktisk kun tillade os at være stolte

slagkraftige de har et perverteret livssyn de har vist sig at være totalt skånselsløse og også i stand til at koordinere og operere over endog meget store områder de udgør en trussel både mod landene i regionen mod vesten og også mod danmark derfor

skal svaret også være hårdt det skal være direkte men også med en sådan styrke og ikke mindst bredde og international opbakning at isils ondskab

beslutningsforslaget enhedslisten

et alternativt beslutningsforslag hvor regeringen opfordres til at sende våben og humanitær hjælp til de kurdiske områder i syrien så de kurdiske styrker kan forsvare sig mod angreb fra isil som vi også

understøtter ikke mindst sammenholdet i den brede koalition koalition der nu er etableret usa er lederen af den internationale kamp mod isil og danmark er på nuværende tidspunkt alene blevet bedt om at bidrage til indsatsen i irak derudover

med en bred vifte af tiltag i kampen mod isils rædsler

med et transportfly som et bredt flertal i folketinget fik sendt af sted for ikke så længe siden

fly som transporterer personel våben ammunition materiel og forsyninger til både kurdiske og irakiske

har skabt i hele regionen men modtager vi en anmodning om yderligere bidrag ja så mener socialdemokraterne selvfølgelig at vi må forholde os til den

kan derfor heller ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag lad mig slutte hvor jeg startede for socialdemokraterne er er sagen faktisk helt klar den ondskab isil spreder skal stoppes ingen kan sige fra ingen kan undsige sig alle har vi en forpligtelse og det er nu at alle der ønsker en mere retfærdig verden

år både i irak i afghanistan og i libyen kigger man på resultaterne af de her krige må man sige at

ført til mindre terrorisme

ekstremisterne det har tværtimod styrket de ekstreme kræfter som eksempelvis is i irak og syrien lige nu så spørgsmålet til socialdemokraterne er når det nu ikke har hjulpet at kaste bomber før hvorfor skal det så hjælpe den her gang hvorfor er

for at svække ekstreme kræfter hvorfor tror socialdemokraterne at det

vi har haft danske tropper udsendt til tidligere lytter man eksempelvis til den amerikanske præsident tror jeg næppe han åbner munden uden

netop at reflektere over det her og nævner i hvert fald tre ting det er jo en folkevalgt irakisk regering der beder om hjælp her der er

bag fordømmelsen af isil og deres rædsler og der er en meget bred international koalition på mere end halvtreds lande som vi har hørt

meget meget bred indsats i gang diplomati afhjælpning af flygtningestrømme afhjælpning af de civile

udsendelse af transportfly bare fra danmarks side som kan transportere ammunition materiel og andet

til blandt andet de kurdiske og irakiske sikkerhedsstyrker så indsatsen er bredt funderet og det er selvfølgelig

socialdemokraterne mener så at man skal gå i krig igen og kaste bomber i irak vi hører i jyllands posten i dag at is trækker sig ind i i civile områder ind i byerne det betyder at civile kan dø ved de her danske bombardementer kan det ikke komme til at styrke is det har det gjort tidligere altså det er fint at man laver en bred indsats men

de her bombardementer som regeringen nu foreslår ikke lige præcis komme til at styrke

bruge alle vores muligheder for at bidrage til

koalition så ved jeg ikke hvor argumenterne ellers skal komme fra

et transportfly betyder jo også som jeg sagde til enhedslistens ordfører at man kan fragte

således at deres muligheder i kampen mod isil bliver bedre

hvis man ser på den brede indsats som danmark nu har forpligtet sig til og forhåbentlig med et bredt flertal

indsats som regeringen står bag at når vi ser vanvid og ondskab som vi ser her

og slå hårdt igen i respekt for

men vi skal også lære af hvad der er sket tidligere og derfor er der jo her en bred indsats

landene der er bag de mange lande der er med fra

i de såkaldte skarpe operationer men jo også at danmark lang tid inden det her overhovedet kom på tale

det handler jo blandt andet også om at få så mange lande fra regionen med i koalitionen så de

har vi jo en lov som forbyder terrorfinansiering og

rekruttere nye medlemmer og dermed gøre dem stærkere er det så ikke en risikabel

situation som man er nødt til at overveje inden man siger

bombninger er det rigtige hvordan kan man være så stjernesikker på at bombninger rigtige når risikoen for at isis bliver styrket af

deltager i kampene i syrien og irak på deres side så derfor

og det er det jeg mener grundlæggende er udtrykt i det beslutningsforslag som regeringen lægger op til her plus i de mange andre initiativer der er iværksat og derfor synes socialdemokraterne

bekæmpelse af den ondskab som isil står bag

af indblanding i krigen i syrien men med islamisk stat er der sket noget afgørende nyt som gør det nødvendigt at vi handler det nye er at islamisk stat har vist sig at være en terrororganisation der har forsøgt at slå til vidt forskellige steder på jordkloden med særlig ondsindede og grufulde terrorplaner islamisk stat kunne desværre også pønse på at slå til mod danmark dermed er konflikten i irak ikke længere bare en mellemøstlig borgerkrig den er en trussel imod

islamisk stat dette er det helt afgørende argument for at danmark skal involvere sig i kampen imod islamisk stat

de tilfældige og uskyldige mennesker skulle halshugges og ugerningen filmes og lægges ud på internettet dette skulle være en form for reklame for islamisk stat og dermed gøre det muligt for organisationen at hyre endnu flere hellige krigere fra hele verden det ulykkelige er jo at den slags modbydelige voldshandlinger tiltrækker nogle unge mennesker

og hellig krig sammen med islamisk stat og vi har desværre flere eksempler på at mennesker bosiddende i danmark har ønsket at deltage i kampen på islamisk stats side flere er allerede rejst ud

ønsker vi ikke at danmark skal være base for den slags jihadister de skal ikke kunne komme tilbage til danmark og hvile ud og restituere for så at tage i kamp for islamisk stat igen eller blive og være en risikofaktor i danmark det har vi hele tiden været imod og vi har hele tiden ønsket at regeringen fandt en måde at retsforfølge sådanne jihadister

statsborgerskab eller deres opholdstilladelse når b en hundrede og tre og tyve om nogle timer er vedtaget og danmark officielt er i krig med islamisk stat vil det være meget lettere at forstå at det naturligvis er et svigt over for danmark at deltage på islamisk stats side i irak

derfor også være lettere at dømme hjemvendte jihadister dette er endnu et argument for at støtte b en hundrede og tre og tyve

er det med visheden om at vores eminent dygtige flyvevåben kan udføre opgaven på en måde der vil gøre os stolte af at de kommer fra danmark dette er naturligvis ikke i sig selv et argument for at involvere os i krigen mod islamisk stat men det gør det lettere at vi ved at opgaven vil blive løst professionelt der skal derfor ikke være tvivl om at dansk folkeparti støtter b en hundrede og tre og tyve

til gengæld kan vi ikke støtte enhedslistens b en hundrede og fire og tyve som jo er et forslag om at støtte de kurdiske styrker i syrien med våben uddannelse og træning af kurdiske og irakiske tropper på irakisk jord er allerede en del af en hundrede og tre og tyve derfor er det overflødigt også at støtte kurdere med våben i syrien vi risikerer at miste overblikket over hvor disse våben går hen og hvad de bliver brugt til de kunne falde i hænderne på pkk og blive brugt til angreb

et andet nato land jeg tænker her på tyrkiet dansk folkeparti kan derfor ikke støtte b en hundrede og fire og tyve

med halshugninger kan skabe ny

de danske bombninger netop kunne ophidse i tusindvis af mennesker til at sige så må vi hellere slås sammen med isis

ser op til jeg mener vi har et dygtigt flyvevåben men der findes jo har vi lært ingen kirurgisk krigsførelse der vil være masser af civile

for dansk folkeparti er det afgørende altid at vi skal forsvare danmark når vi er truet og det kan jo involvere mange forskellige tiltag så derfor kan det her b en hundrede og

ikke nødvendigvis omfatte alt hvad der vil ske i fremtiden

alle former for trusler som kan udgå fra det hjørne af verden

at er hårdt presset fordi tyrkiet holder grænsen til de kurdiske områder lukket

kurderne ikke kan få våben og humanitær hjælp mens de på den anden side

er hårdt presset fordi is angriber dem fra alle sider

har man en islamisk præsident

præsident erdogan han ønsker at holde kurderne nede

betyder at kurderne i de her områder hvor kurdiske styrker ikke bare forsvarer

af kurdere men også arabere og kristne

er hårdt presset og trues af massakre kan det virkelig være rigtigt

skal bestemme at dansk folkeparti

de styrker som lige nu forsvarer kurdere kristne og arabere i de kurdiske områder

vi er blevet bedt om at deltage i den her del af operationen det kan vi overskue og det kan give mening men vi kan ikke begynde at sende våben ned som vi ikke aner hvor ender henne og risikerer at blive brugt imod en

nato partner ligegyldigt hvordan den nato partner for øvrigt ellers opfører sig og hvis de opfører sig som

bidraget bygger for os at se på to væsentlige erkendelser

og kurderne ikke er i stand til selv at stoppe isils hastige fremmarch og derfor har brug for akut assistance det er baggrunden for at vi byder ind med vores kampfly men den anden erkendelse som er lige så vigtig

i samarbejde med kurderne

vores kapacitetsopbygningsbidrag

hvor vesten kommer den irakiske regering til akut undsætning uden at fratage regeringen ansvaret og her taler vi både om ansvaret for at sikre sine civile mod overgreb men også ansvaret for at finde en varig politisk løsning der fjerner grobunden for isil det

løsning på langt sigt

og uigennemtænkt vestlig indblanding kan gøres til en del af problemet frem for en del af løsningen derfor er vi uhyre opmærksomme på balancerne i det militære bidrag såvel som balancerne i de øvrige bidrag

og et meget større dansk bidrag det bidrag består blandt andet af en diplomatisk indsats der dels handler om at presse på for en bred og inkluderende irakisk regering dels handler om at få de omkringliggende lande til at tage et medansvar for at løse konflikten

at mange af disse lande har spillet en større eller mindre rolle i de grundlæggende konflikter der har givet næring til

en holdbar løsning

og i syrien støtter vi de lokale myndigheder og civilsamfundet vi bidrager også til den libanesiske grænsesikkerhed så isil ikke spreder sig til libanon endelig bidrager danmark også med massiv humanitær bistand

at imødekomme de akutte humanitære behov bare i år bruger vi halvtreds million kroner i irak og to hundrede og otte og firs million kroner i syrien for os er den brede indsats en afgørende forudsætning for at deltage for nok skal der bomber til for at dæmme op for den akutte trussel fra isil men på langt sigt er det kun politiske løsninger skabt på tværs af befolkningsgrupper og støttet af regionens forskellige og ofte rivaliserende lande der kan skabe holdbar fred og udvikling i såvel irak som syrien med de ord kan

en hundrede og tre og tyve fremsat af regeringen

ligefrem at tigge og bede om at få lov til at bombe i syrien især ikke i lyset af

er en rigtig klog arbejdsdeling amerikanerne har lagt op til hvor det er usa i samarbejde med fem sunnimuslimske lande der varetager aktionen i syrien hvorimod vi andre

amerikanerne tager os af irak det synes vi er en meget meget klog

over grænserne som det passer dem og nok ikke tænker så meget over de forskellige grundlag

en mere kompleks mission i syrien og derfor synes vi det er et rigtig vigtigt signal at det er de arabiske lande der trækker det største læs her sammen med amerikanerne

hær har gjort det har den opført sig dybt sekterisk så har den pint plaget og tortureret den civile sunnimuslimske befolkning

er kommet det er derfor at dele af den sunnimuslimske befolkning føler sig mere tiltrukket af ekstremisterne i isil

føler sig tiltrukket af at få tæsk og mishandling af regeringen i bagdad hvordan

vi når vi igen skal kæmpe sammen med den irakiske hær ikke kommer til at blive skyld i at lokale sunnimuslimer bliver mishandlet vi kan jo se at regeringen i bagdad stadig væk kommer med sekteriske udmeldinger når eksempelvis den nye premierminister siger

shiamilitserne der skal udgøre rygraden i bekæmpelsen af is er vi ikke endnu en gang ved at begå de fejl

har gjort i irak og er det virkelig klogt at støtte en irakisk regering som ikke har løst sine politiske

sunnimuslimske byer som bliver overtaget af isil

herre nikolaj villumsen forestiller sig

irakiske hær end af isil hvis man er sunnimuslim

end blive en del af et religiøst kalifat

hvordan vi undgår at de kurdiske områder falder i isils hænder men i kan jo svare på hvordan vi undgår at sunnimuslimerne bliver taget som gidsler i isils dødssyge ideologi for det er jo ikke en sunnimuslimsk ideologi

jo ondskab og det er sindssyge og det er ikke det samme som

og derfor handler det jo også om at redde dem fra det religiøse kalifat og den ondskab som

det som regeringen kommer og foreslår man har et politisk problem i bagdad som man så forsøger at løse med kampfly altså ærlig talt forestiller de radikale sig virkelig at sekterismen i bagdad vil holde op

i aften får en telefonopringning fra danmark der siger at nu får de altså luftstøtte til at rykke frem og opføre sig lige så sekterisk som de plejer at gøre i de sunnimuslimske områder er det virkelig en klog strategi

så let for os her i europa at spille kloge og dygtige

forskellige mennesker på tværs af landegrænserne

i den irakiske regering

for de kan se at det

været en holdbar strategi at støtte is det har ført til ondskab som i sidste ende kommer til at ramme dem selv

grænsen for de radikale i forhold til at vi nu

accepterer at sende f seksten fly til regionen eller kunne man også på sigt acceptere at der

som har marginaliseret nogle sunnimuslimer og gjort dem så desperate at de er endt i kløerne

tillid og deres vilje til at kæmpe for en bred inkluderende regering

er en rigtig dårlig strategi at sende vestlige landtropper til irak så det har

faktisk ønsker en situation hvor vesten engagerer sig vildt

meget aparte så på den måde er

vi begynder at kaste os ud i en krig og ikke som dansk folkeparti

er en lille bitte smule svært at sætte sig

for at kunne bekæmpe dem

at en del af modviljen måske også

hvad de har af tanker på det område på længere sigt

risiko for at destabilisere hele regionen hvis man

fordi man forestiller sig at det er kurderne

det handler jo også om at finde en varig løsning

de her stedfortræderkrige og på den måde er problemet jo meget større end den akutte trussel fra isil

gælder kurderne i det nordlige syrien

jo bare som det er der mangler en klar strategi jeg mener ikke vi kan gå enegang på det her område og jeg har også selv en lille smule svært ved at overskue de langsigtede konsekvenser af at bevæbne kurderne så massivt

hvis der skal ske en udvidelse af indsatsen for eksempel til syrien

der kommer et nyt beslutningsforslag her i folketingssalen så vi skal træffe en beslutning på ny men det er er selvsagt ikke uden betænkeligheder at vi siger ja til at danmark igen skal involveres i en militæroperation i irak

krigen dengang og den militæroperation vi diskuterer i dag lad mig nævne seks forskelle som jeg synes er

hvor krigen i to tusind og tre

er det juridiske grundlag i denne omgang i orden for det andet der er tale om en begrænset militær operation hvor formålet er at støtte de landstyrker som bekæmper isil det gælder i særlig grad kurderne men også den irakiske regeringshær for det tredje i modsætning til to tusind og tre har vi således heller ingen forestillinger om at vi med en militær operation kan skabe demokrati i irak

skal ikke indsættes landtropper og der er ikke tale om nogen besættelse af irak

ikke moderne demokratiske korsfarere som man var dengang for det fjerde der er modsat to tusind og tre tale om en bred koalition hvor også sunnimuslimske arabiske lande deltager

ikke er nogen konflikt mellem vesten og den muslimske verden for det femte modsat to tusind og tre er der ikke en splittelse mellem det gamle europa og det nye europa det var

amerikanske forsvarsminister rumsfeld som stillede en modsætning op mellem det gamle og det nye europa

modsætning som blev skabt dengang

ikke denne gang for det sjette denne militæroperation

del af andre tiltag tiltag

kaldt en bredspektret indsats

også vigtigt så at få sagt at vi er nødt til at erkende begrænsningerne i den her militæroperation

har en forestilling om at vi hermed kan besejre isil så må de godt tro om igen

en langt langt større indsats

operation er at vi kan begrænse og svække isils fremvækst i irak hverken mere eller mindre isil er

det er jo derfor det er så vigtigt at få sagt at luftangreb i sig selv

landstyrker og det er derfor at det her giver mening i irak og ikke giver mening i syrien

ikke de landtropper man kan støtte fra luften

der er kurdiske landstyrker der er også irakiske regeringsstyrker

så det vi skal bidrage til gennem vores militæroperation men vi bidrager kun som en støtteoperation det er ikke os der skal vende det her

tilfældet under al maliki

er helt opmærksom på det fremgår også af beslutningsforslaget at den danske regering

sige vi er nødt til hele tiden at se det her i sammenhæng med de politiske tiltag der måtte blive lavet og det er en afgørende forudsætning for at

i syrien står man med en tofrontskrig

i sidste ende forudsætter en sejr over isil at assad fjernes isil er stået op af det kaos der blev skabt i irak efter krigen for

og vel ti år siden det er der ingen tvivl om men isil er blevet næret og er vokset

når man har at gøre med med syrien og derfor

vi kan gå ind militært og intervenere

så må sige satse på den opposition der er i syrien

for enhedslistens forslag

jeg er enig i at

det være en humanitær katastrofe men også være en meget væsentlig svækkelse af oppositionen til assad

det

enhedslisten så gør

her beslutningsforslag er at de i virkeligheden åbner for en debat om at sende våben til oppositionen i syrien

søren pind rejste på et tidspunkt

nu gør enhedslisten det også jeg synes jeg synes det er en væsentlig debat

det så tjener et godt formål at der kommer et så sjusket forslag som

det er for mig at se tydeligvis

er en kompensation for at de ikke stemme for regeringens forslag det er ikke seriøst

flere spørgsmål end det giver svar

trækker sit forslag og lægger op til at vi får en debat for eksempel

eller her i folketinget om hvordan man kan sende våben til oppositionen om man skal gøre det hvem man skal støtte man savner også

her sammenhæng

meget central del af oppositionen

jeg fuldstændig enig med enhedslisten

i irak og i syrien

som den radikale ordfører var inde på om andre mennesker der også har et krav på at blive involveret i kampen både mod assad

både i irak og i syrien

ville være seriøst og det er vi meget villige til at gå ind i

at regeringen har fremsat det

det som løser de her konflikter

det som besejrer isil det er udelukkende en støtteoperation hvor vi kan gøre nytte og hvor jeg

tilbage i to tusind og tre var

sf vil stemme for men frygter sf ikke at de store civile tab som jo vil komme når man bomber

vil styrke is og frygter sf ikke

den sekteriske irakiske hær som jo stadig findes

kan løses med luftangreb

at kurderne i nordirak har bedt om at vesten støtter dem ved at bekæmpe isil med luftangreb de var lykkelige da amerikanerne startede derfor synes jeg det er udtryk for en mærkelig dobbeltmoral når man siger at man

støtter de demokratiske kræfter man støtter jo ikke kurderne i nordirak

er alternativet i resten af irak

vil voldtage vil halshugge

er langt mere perspektiv i at vi går ind

magtforholdene i bagdad og forsøger at få ændret den sekteriske politik

jeg enig med herre nikolaj villumsen men herre nikolaj villumsen vil

lægge vores arme over kors

i resten af irak er situationen jo den at det store problem er et politisk problem

en sekterisk regering i bagdad

det problem skal løses politisk jeg tror ikke at vi kommer til at få en løsning og

at det kan føre til en forværring hvis man giver den

i bagdad hjælp til luftbombardementer før man har fået løst det politiske problem så står vi i en situation hvor vi kan risikere at vi kommer til at se en gentagelse af de forfærdelige situationer vi før har set hvor den sunnimuslimske befolkning er blevet udsat for overgreb når den irakiske hær har rykket frem

det skal løses politisk efter vores opfattelse

luftangreb som nu bliver foreslået

var tragedien her i sommer var jo at isil rykkede frem til mosul var tæt på dæmningen i mosul og var tæt på at kunne oversvømme hele irak

nærmer sig bagdad og udstrækker deres kalifat

selv om der er en regering der ikke er helt perfekt endnu der synes jeg da det er vigtigt at vi går ind militært men samtidig og det er det centrale af det også går ind og påvirker

vel på sigt sikrer en mere stabil situation i området så spørgsmålet er

hundrede procent ind for at vores ressourcer bliver brugt på at sende f seksten fly derned

forestille sig at de samme ressourcer

hvor lang tid forventer man at man skal være i området og det var meget uklart

handler om en år eller om det handler om to år eller om det handler om tre år hvordan definerer sf

hvis der sker det der ikke må ske nemlig at isil bliver styrket af det her

må vi se hvad der sker og radikale venstre

vores modstanders tankemåde man kunne jo fristes til at spørge sfs ordfører synes sf at det

en bredere forståelse af hvordan man løser problemer

det var tilfældet i gamle dage hvor man bare bombede det er fuldstændig rigtigt men det svage punkt er og bliver

det er ganske uklart om de bombefly gavner eller skader situationen om de begrænser og svækker isil eller om de gavner

høre sfs ordfører

massemord fra isils side i det kurdiske område

de har ikke besejret isil

en støttefunktion i forhold til lokale landtropper og hvis vi ikke

de løbet over ende af isil

det hjælper da ikke kurderne i nordirak at der bliver leveret våben til kurderne i syrien jeg synes bestemt det er centralt at diskutere hjælp til de kurdere der er presset i syrien i øjeblikket det sagde jeg også før

hjælpe kurderne i nordirak de to ting hænger da ikke sammen på den måde

er en glidebane og sf er jo allerede klar over at der kommer

hvis vi skal ind i syrien skal det i salen hvis det skal optrappes skal

det ligger i baghovedet at det skal optrappes er sfs ordfører ikke klar over at der faktisk er folk også i denne sal som er klar til at gå endnu videre gå på jorden og så videre

sag som den her og at det rent faktisk ofte bliver en glidebane og at det er meget sandsynligt at den her

vi gør i denne omgang og hvad der måske måtte komme senere vi kan jo ikke stå her i folketinget i dag og tage forskud på hvad der måtte komme af udfordringer eller problemer eller forslag senere hen det vi forholder os til i dag er det her konkrete beslutningsforslag og det omhandler kun irak

virker ærlig talt ikke til helt at have en plan

kampfly kommer til at deltage i men man åbner op for at de kan udføre alt hvad amerikanerne kommer til at bede os om at gøre jeg synes ikke at det er en fornuftig strategi men det er tydeligt

langvarig krig og et langvarigt forløb danmark nu går ind i i lyset af tidligere danske erfaringer

også i libyen og afghanistan synes jeg det er uansvarligt hvis folketinget sender danmark ud i en ny krig i irak der er god grund til at frygte at luftangreb i irak ikke vil svække isil tværtimod kan det styrke de vanvittige ekstremister når danske og amerikanske bomber igen kommer til at dræbe civile irakere

i fire dage i irak og har svært ved at finde noget

har trukket sig ind i byerne eller er fortrukket til syrien hvor de nu massivt angriber de kurdiske områder omkring kobani de danske bombardementer i irak bliver altså enten nyttesløse eller også meget meget blodige

gemmer sig i byområder det virker ikke til at være en fornuftig strategi lyttede man til statsministeren

at hendes tale bar præg af at danmark nu skal i krig fordi vores allierede amerikanerne ønsker det men hvad med de civile hvad bliver konsekvenserne for de irakiske civile hvad bliver konsekvensen for irak og regionen når danmark for anden gang inden for få år igen går i krig vi har med den ulovlige krig mod irak i to tusind og tre fra dansk side været med til at skabe det nuværende kaos i irak var det ikke for den amerikanske invasion havde isil aldrig fået den magt de nu har fået derfor har vi også en forpligtigelse til fra dansk side at tænke os om inden vi igen kaster os ud i en krig problemerne

pt først og fremmest politiske og politiske problemer løser man ikke

er der stadig ikke blevet skabt en inkluderende regeringen i irak og den hårdhændede behandling af det sunnimuslimske mindretal har givet grobund for isil

det grundlæggende problem i irak den irakiske hær har nemlig masser af våben den irakiske hær er blevet trænet af amerikanerne i årevis den irakiske hær er ikke svag

politiske regering i bagdad er sekterisk skal opbakningen til

i irak men danske bomber bidrager ikke til den proces tværtimod risikerer vi at danske bombardementer hjælper den sekteriske irakiske hær og tilknyttede shiamilitser til at erobre sunnimuslimske område og det vil går hårdt ud over den civile befolkning læren efter de seneste års forfejlede krige er efter min mening ikke at man kan komme udefra og diktere en udvikling med bombefly tværtimod risikerer man at styrke ekstreme kræfter vil man ekstremisterne til livs og det vil vi i enhedslisten skal man i stedet for støtte de lokale kræfter der kæmper for demokrati og menneskerettigheder

udgør kurderne en demokratisk og sekulær styrke som danmark bør støtte

og målrettede og de vil kunne bekæmpe isil hvis de får tungere våben

det positivt at danmark allerede sender våben til de kurdiske styrker i nordirak men situationen er lige nu katastrofal i områderne i syrien der hjælper forslaget fra regeringen ærlig talt ikke tværtimod trækker isil de tunge våben ind mod de kurdiske områder for at undgå bomberne i irak når vi

regeringens forslag om at sende kampfly til irak så gør vi det fordi enhedslisten ikke ønsker en ny irakkrig vi frygter at luftangreb vil styrke

som har til formål at styrke lokale kræfter så de kan bekæmpe isil det mener vi er et langt bedre dansk bidrag til at få bekæmpet ekstremisterne som lige nu tryner millioner civile i både syrien

vi siger nej til en ny irakkrig men vi siger ja til

et forslag om at støtte lokale demokratiske sekulære kræfter så de kan bekæmpe isil derudover støtter vi selvfølgelig de

at man skal lægge pres på den irakiske regering i bagdad så den bliver inkluderende det er den bare ikke i dag

blevet dybt undertrykt og mishandlet

så fra enhedslistens side synes vi det er godt at vi sender våben til den nordlige del af landet så kurderne kan styrkes det forslår vi også vi gør i syrien så de demokratiske kræfter kan kæmpe isil

træning af den irakiske hær før der er kommet en politisk løsning

er grundlæggende at isil stadig besætter store områder af landet hvordan skal de bekæmpes dér det er ikke i de kurdiske områder de længere styrer det er andre områder af landet der er mit svar så jamen det skal løses ved at få en inkluderende regering i bagdad den irakiske hær er stærk den irakiske hær har luftvåben den irakiske hær kan bekæmpe isil hvis blot der er en regering i bagdad der inkluderer den sunnimuslimske og kurdiske del af befolkningen og det gør den ikke lige nu derfor synes jeg at det er så problematisk at indlede et års bombekampagne i stedet for at forsøge at få løst det politiske problem jeg anerkender fuldt ud at kurderne har behov for støtte

vi også glade for at de har fået den med dansk våbenleverance og humanitær hjælp til

irakiske regering har jo fået masser af hjælp

over ti år har man pumpet penge ind i opbygningen af den irakiske hær resultatet har været skidt og nu forestiller man sig så at man skal fortsætte med at lave et luftbombardement i tolv måneder

den irakiske hær har et stærkt luftvåben

de har bare brug for en politisk løsning i bagdad og den kommer vi ikke med med f seksten fly og derfor stemmer

at udvikle sig og brede sig til så meget af verden som muligt

international koalition som vel egentlig ikke tidligere er set

kan vel bedst betegnes som en kræftbyld på verdenssamfundet som skal bekæmpes og som sagt af fremtrædende ledere om muligt tilintetgøres

det

derfor støtter liberal alliance naturligvis regeringens forslag her i dag og hilser med tilfredshed at regeringen er kommet med et forslag der er tilpasset det man er

af koalitionen og det danmark kan bidrage med med kvalitet fordi vi har et dygtigt forsvar vi har vist at vi har et dygtigt flyvevåben

opgaver der skal løses til punkt og prikke

derfor er det også vigtigt at der her i dag i folketinget tegner sig et så bredt flertal som der gør som opbakning

områder som vi ved er farlige og

men der er

forudser der sker altid altid

derfor skal man ikke tro at vi kan står her og sige at det er en ufarlig øvelse vi deltager i og derfor er det utrolig vigtigt

personer vi beder om at udføre denne opgave på

vegne for at bekæmpe

derfor er det faktisk en særdeles vigtig opgave og jeg synes vi i dag skal sige

indkalde folketinget for at sende det signal i dag

det er vi så hurtigt som det overhovedet er muligt ud fra respekten også for en demokratisk beslutningsproces og derfor siger vi fra liberal

samtidig må vi så også afvise enhedslistens forslag

at vi holder os til aftalerne vi er

en afgrænset opgave i irak og vi skal ikke

træffe beslutninger i folketinget der kan forstyrre en sådan koalition

er nødvendigt at vi alle bidrager til at

skal enhedslistens forslag selvfølgelig

der bliver fundet politiske løsninger i irak og derfor må læren

og forhåbentlig nedkæmpet isil

den her koalition kræfter politisk

at sikre en balance i irak i fremtiden der tager hensyn til alle grupperinger og ikke får skabt en ny situation som

at man bare skal væk så hurtigt som muligt der er det faktisk løsningen at sikre at der bliver en fremtid hvor man når frem til politiske løsninger

det er den egentlige og reelle bekæmpelse

måske ved uopmærksomhed og som har fået lov til at udvikle sig for længe så tak for rettidig omhu fra regeringens side og fuld opbakning fra liberal

mod civilbefolkningen i det nordlige irak

i syrien

et medansvar

andre lande til at beskytte befolkningen i området mod de grusomheder der bliver begået imod dem af terrororganisation isil og så har vi selvfølgelig også en forpligtelse til at bistå irak ved at bistå de irakiske

at sikre at irak igen behersker iraks eget territorium

den anden grund er at det her naturligvis også drejer sig om at beskytte os selv udenrigspolitik og forsvarspolitik går jo i høj grad ud på og går vel primært ud på at vi skal beskytte vores ret til at leve i vores eget land med de værdier vi tror på og har bygget op som vi selv vil og det handler det her også om for udenrigspolitik og forsvarspolitik i vor tid har ikke kun noget at gøre med jeg havde nær sagt at slås mod nogle nabolande der vil udvide deres territorium ind i ens eget land det har udviklet sig til at at gå ind i konflikter langt fra vores eget land for at beskytte os selv mod at terrorister begår ugerninger i vores land hvis isils terrorister får mulighed for at befæste sig yderligere

hvorfra terrorister kan rette deres angreb mod danmark og mod den vestlige verden angribe vores værdier angribe vores frihed vores sikkerhed vores demokrati

er det bedre at tage konflikten nu inden de får befæstet sig yderligere end at vente og tage konflikten på et senere tidspunkt når de har opnået en større styrke konflikten kommer før eller siden den bliver bare større

og meget vanskeligere hvis det er sådan at vi lader tiden gå så der er tunge og gode grunde til at vi går med i den alliance den er vi med i allerede men også går med nu ved at give mulighed for at blandt andet

angribe mål i det nordlige irak og gå ind i

observationsopgaver for at kortlægge situationen plus de humanitære og politiske initiativer som vi selvfølgelig er en del af

vi er også parate til at gå videre hvis det er sådan at situationen udvikler sig derhen

nu må vi se hvordan det udvikler sig vi støtter det mandat regeringen beder om men vi siger allerede her og nu at vi selvfølgelig er parate til

gå videre hvis der måtte vise sig behov for det samtidig skal jeg sige at det konservative folkeparti afviser forslaget fra enhedslisten der er brug for en sammenhængende indsats

enhedslistens forslag er hverken sammenhængende eller

det danske rige formelt også krigsførende at forsvarspolitikken kun varetages af danmark er en af grundene til at der vælges to repræsentanter fra færøerne til folketinget logikken er så at færøerne formelt set er med til at træffe beslutningen men den holder jo ikke repræsentationen i folketinget sikrer kun at to færinger er repræsenteret der hvor beslutningen bliver truffet

jo ikke nogen reel indflydelse færøerne har sit eget parlament

bør tilkendegive den slags holdninger på nationens vegne det gjorde man faktisk i forbindelse med irakkrigen i to tusind og tre lagtinget besluttede at den krig var

imod det fik ingen indflydelse på danmarks deltagelse og blev næppe næppe noteret andre steder end

på færøerne men så havde man da tilkendegivet sin mening og politisk og moralsk

fatale og ulovlige krig

lagtinget har ikke

ikke været tid til men vi bør få en ordning der sikrer færøerne en formel mulighed og en formel ret til altid at give sin holdning til kende før danmarks myndigheder beslutter at gøre danmark til en krigsførende stat

når det sker uden for nato regi

færøske skatteydere afholder ikke forsvarsudgifter og der er ikke værnepligt på færøerne det er danmark der bærer alle udgifterne

derfor ville det ikke være rimeligt at kræve enighed mellem danmark færøerne og grønland før danmark drager i krig men det burde fremgå af selve beslutningsforslaget hvorvidt danmarks deltagelse i

en krig sker med færøernes støtte eller ej det ville både sikre færøerne mulighed for at give klart udtryk for sin holdning på rette sted og

med en vis vægt og det ville også styrke færøernes følelse af internationalt ansvar og så ville det jo også gøre det sværere for danmark at give

ret til at benytte færøsk jord færøsk luftrum eller færøsk farvand til et formål som efter alle demokratiske principper ikke bør gives uden om færøske myndigheder den slags beslutninger tog den danske regering jo desværre både med hensyn til grønland og færøerne under den kolde krig og der har været mistanke om noget lignende i forbindelse med irakkrigen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

når alt det er sagt

vil jeg tilføje at hvis det var som det burde være og lagtinget skulle

på færøerne gav sin fulde støtte til det ikke fordi det er en enkel beslutning men

er forbundet med betydelig usikkerhed

må jo frygte et langsigtet worst case scenario af det her det kunne være

i retning af at bombardementerne fører til en

sunnimuslimerne i centrum

sammen med lokale landstyrker ikke kan slå

ryk ind i byerne vil få større kontrol over det centrale irak

nordøstsyrien og måske bevæger sig ind i jordan at iran bliver mere inddraget og tyrkiet ligeså at det lykkes radikale islamister at lægge dette ud

som vestens krig imod islam og at flere vil følge opfordringen om at

må de tage fronten til sig selv

vil arbejde for sunnimuslimer og shiamuslimer at den frie syriske hær indgår en fredsaftale med

går af ønskelisten er jo

lang når man tænker på hvad der kunne ske men det bliver næppe

det ved vi vel alle sammen det bliver forhåbentlig heller ikke worst

der kommer ud af den her operation ligesom i to tusind og tre ligger der en nogenlunde klar plan for krigen men hvordan freden skal vindes er der ikke rigtig nogen der ved udenrigsministeren gav for lidt siden

best case scenario det er hvad det er

ikke på vegne af færøerne det kan jeg ikke men på vegne af mig selv

er det fordi uvisheden uvisheden om hvad der sker hvis man går i krig trods alt er nemmere at leve med end visheden om hvad der sker

for så åbner der sig jo et fuldstændig apokalyptisk scenarie et scenarie hvis begyndelse vi

i den sidste tid

dette forslag en legitimitet som ikke var der i to tusind og tre usas luftvåben kunne selvfølgelig gennemføre

den her operation uden danmarks hjælp danmarks deltagelse er først og fremmest symbolsk og politisk bestemt ikke kun men først og fremmest

indrømme en meget vigtig del af dagens beslutning er

at give større legitimitet til den politik som er usas sådan var det også den gang danmark besluttede at gå med i tusind og tre og situationen i dag skyldes delvis den

er nødvendigt at bekæmpe is man kan heller ikke komme uden om at en sådan kamp må have klare kommandolinjer og klar ledelse og den ledelse har usa derfor får regeringen også min støtte til sin støtte til usa jeg synes det er rigtigt og jeg synes det afkræver respekt at danmark tager sit internationale ansvar i denne alvorlige sag både når det gælder humanitær bistand når det gælder diplomatisk bistand og når det gælder

bistand til dem som kæmper de godes kamp i den her sag og som forfølger håbet om fred og stabilitet i irak

udtryk for at de håber på der er stor usikkerhed om

sende soldater ind direkte i området

på jorden så der er meget stor usikkerhed og i den situation

bakke op om forslaget jeg synes at når man skal vælge løsninger

skal man kende problemet før man vælger løsningsmodellen og det er tydeligt at der i

hvad der vil være klogt at gøre samtidig har der

så jeg er

danmark nu involverer sig i og jeg tror at de ressourcer som er bundet på

med til at stabilisere stabilisere regionen både demokratisk kulturelt

den her diskussion efterlader for mig er et behov for faktisk at diskutere hvad lærte vi af de sidste tre krige vi har været involveret i og hvad er konsekvenserne af at vi nu går ind i en fjerde er det den måde vi ønsker at dansk

dybest set gør det som amerikanerne ønsker

har haft på ønskelisten at

vi stillede med de her f seksten fly

de fly hvis nødvendigt så hvorfor gør vi det er det fordi vi mener at det er det klogeste

og udenrigspolitisk i regionen eller ønsker vi

citat fra den amerikanske ambassadør rufus gifford som jeg har lyst til at læse op det er et citat som stammer fra jyllands posten hvori han siger udenrigspolitisk er danmark og usa så meget på en fælles linje at når jeg møder op i udenrigsministeriet eller forsvarsministeriet

er de allerede i gang danmark gør virkelig det som usa ønsker jeg synes at

danmark ønsker jeg

den debat her i salen og også uden for salen

danmarks udenrigspolitik skal være i forhold til mellemøsten så med de ord vil jeg sige at selv om der som sagt er gode takter

regeringen i i det udspil der er kommet

i høj grad grund til at diskutere om det vi planlægger at gøre vil virke vi har et forslag fra regeringen om at indlede mindst et års bombardementer af irak og dermed igen begynde dansk krigsdeltagelse

vi har fra enhedslisten et forslag om at udvide den støtte danmark allerede giver til de kurdiske styrker i nordirak til også at omfatte de kurdiske styrker i syrien så de bliver i stand til at forsvare civilbefolkningen og bekæmpe isil jeg mener at erfaringerne fra tidligere danske krige i irak libyen og afghanistan viser at det ikke er muligt at komme udefra og med bomber skabe demokrati eller diktere retningen for et land bombningerne kan komme til at styrke isil og kan meget vel skabe endnu mere kaos når civile bliver dræbt og udenlandske styrker igen bomber landet kan isil øge sin rekruttering jeg er ikke imod intentionen om at bekæmpe isil tværtimod

er bekymret for at forslaget fra regeringen vil have den forkerte virkning og enhedslisten vil derfor også stemme imod

der er rigtig mange dagsordener på spil i den alliance som regeringen nu ønsker

hundrede procent sikkert at saudi arabien og golfstaterne ikke ønsker demokrati i irak ligesom tyrkiet ikke ønsker at kurderne skal få selvstyre noget sted hverken uden for eller inden for tyrkiets grænse jeg frygter at danmark med det forslag der

regeringen bliver halehæng til forskellige storpolitiske interesser i regionen saudi arabien og golfstaterne har længe støttet isil nu bomber de

sammen med amerikanerne men hvad kommer de til at gøre i morgen krig er en meget alvorlig ting og hvis man starter en krig

skal man vide hvor man vil hen

ærlig talt ikke sikker på at regeringen ved hvad den gør

det er læren fra tidligere krige at det virker bedst at støtte de kræfter der lokalt kæmper for demokrati og for menneskerettigheder derfor foreslår enhedslisten at støtte de kurdiske styrker i syrien de har holdt stand mod assad i tre år de har holdt stand mod

men efter erobringen af tunge våben tunge amerikanske våben fra den irakiske hær i mosul har isil indledt en offensiv mod de kurdiske områder omkring byen

hvor kurderne har haft meget svært ved at stå imod en humanitær katastrofe truer nu de omkring firehundredetusind civile som befinder sig i kobaniområdet regeringens forslag gør intet for at løse det her akutte problem enhedslisten har mange gange i de seneste uger foreslået akut handling

er blevet fejet af bordet dag for dag er situationen blevet mere og mere desperat danmarks nære allierede i nato tyrkiet holder grænsen lukket ind til de kurdiske områder samtidig

for at se gennem fingre med at isil i flere år har rejst frit frem og tilbage over grænsen dansk politik over for kurderne ligger desværre under for regeringen i ankara det går lige nu ud over befolkningen i de kurdiske områder i syrien her bor kurdere arabere og kristne som har brug for danmarks støtte enhedslisten ønsker at danmark skal sende denne støtte i form af våben til de sekulære kurdiske styrker så de kan forsvare sig mod isil samt at vi skal forsyne civilbefolkningen med humanitær hjælp

det sikre tre millioner civile både kristne arabere og kurdere der bor i

det er ærgerligt at et flertal i dag afviser enhedslistens forslag om at prøve at afværge den akutte katastrofe i det nordlige syrien når enhedslisten

det ikke et forsøg på at komme med trylleslag løser alting det ville være naivt at forestille sig enhedslisten ønsker at afværge en konkret humanitær katastrofe ved at støtte de kurdiske styrker i det nordlige syrien men vi ved at løsningerne

problem for udviklingen i syrien at fn er blevet svigtet af de vestlige

under ledelse af usa ligeledes mener et problem

har set igennem fingre med at nære allierede som vores nato allierede tyrkiet men også vestens nære allierede i kongediktaturerne i saudi arabien og golftstaterne har støttet isil det har været med til at skabe den katastrofe som udenrigsministeren ganske rigtigt påpegede har udviklet sig i syrien hvor mere end tohundredetusind mennesker er blevet dræbt i borgerkrigen

løser alle problemer i landet jeg synes det er godt at danmark hjælper kurderne men skal problemet i

behov for en inkluderende regering i bagdad en sådan inkluderende regering får man bare ikke ved at sende f seksten fly og bombe

og andre vestlige lande har hjulpet den irakiske hær med våben træning

bomber i mere end ti år når sf siger at

fra enhedslisten er useriøst og er et paradeforslag

først og fremmest opfordre sf til at tage ordførerens ord om at man faktisk synes at

et klogt forslag

også sige ganske klart til sf

kurderne har i tre år siden de smed assad på porten forsvaret sig mod hans styrker og også forsvaret sig mod isil

tre kantoner her er der som man

kan læse i en artikelserie i information

et demokratisk sekulært og mangfoldigt styre hvor man inkluderer alle minoriteter

enhedslisten nu foreslår skal beskyttes

besøg af en delegation fra det her område blandt andet formanden for de assyriske kristne i syrien han sagde

det øjeblik hvor minoriteterne i syrien ikke frygter at

alternativet til assad så trækker de deres støtte til regimet

mennesker som enhedslisten nu foreslår danmark skal støtte

befolkningen det giver grobund for isil det påpeger regeringen også i sit forslag men man forsøger at fortsætte ti års forfejlet politik ved at løse det militært vores banale pointe fra enhedslistens side er

til at løse det politiske problem der er i bagdad ved at sende f seksten fly tværtimod risikerer vi at styrke ekstreme kræfter når vi bomber og kommer til at ramme civile vi risikerer at styrke ekstreme kræfter hvis det igen bliver sådan som det har været tidligere at vestlig støtte til den irakiske her betyder at den irakiske hær rykker ind i sunnimuslimske områder og krænker og undertrykker og torturerer torturerer befolkningen jeg synes der er grund til at tænke sig om og

ønsker enhedslisten handling men vi ønsker ikke

at beskytte os selv dels for

forhindre isil i at begå de grusomheder som de i øjeblikket begår mod civilbefolkningen jeg kan forstå at enhedslisten har den opfattelse

meget værre hvis vi bekæmper dem det ser vi meget

en succes da danmark gik i krig i libyen eller gik i krig i afghanistan jeg mener at læren af de forfejlede krige vi har haft de seneste tretten år er at vi i stedet for at bombe og håbe på at kunne diktere en udvikling skal støtte lokale demokratiske kræfter så de kan bekæmpe ekstremisterne og så de kan skabe demokrati og sikre

man sige at det enhedslisten jo gør er at man ligesom forskyder en problemstilling fra nordirak til syrien og begynder at snakke om syrien i stedet for at snakke om det det her beslutningsforslag handler om nemlig nordirak hvor den kurdiske befolkning har tryglet om at vi hjælper til med luftstøtte det

kan hjælpe fuldstændig men fordi det er et vigtigt bidrag til at

det skal løses af de lokale demokratiske kræfter sf siger at det er at blande pærer æbler og bananer sammen at enhedslisten nu kommer med et forslag om at afværge den humanitære katastrofe i kobani

kurderne så de kan forsvare sig mod isil

man spørger befolkningen i de kurdiske områder hvor der bor tre millioner

et afværgeforslag de mener at det her er meget meget akut de mener det er dybt problematisk at tyrkiet holder grænsen lukket og de mener at de har brug for støtte så de ikke bliver løbet over ende af

de dertil hørende massakrer og humanitære

et forslag til hvad danmark kan gøre

en afgørende forskel frem for endnu en gang

og det synes jeg er en relevant diskussion men det kan da ikke

ved at man kommer med to linjer dagen før en folketingsdebat jeg sad i folketingsgruppen og kunne læse om det andre steder og må så bede

sende det til mig det er ikke seriøst

man får en seriøs diskussion om hvorvidt der skal sendes våben til oppositionen i syrien hvordan det kan gøres hvem der skal have de der våben så er der mening i det her og den den debat er vi helt villige

demokratiske sekulære styrker i syrien med at forsvare sig imod isil det er store forandringer af dansk udenrigspolitik jeg mener at enhedslistens forslag er fornuftigt jeg mener at det tjener

afværge en konkret humanitær katastrofe jeg mener at det bidrager til at beskytte civilbefolkningen og jeg mener at det er læren af de tidligere forfejlede krige at vi ikke

fra luften og håbe at alting går godt men at vi bliver nødt til at støtte lokale demokratiske kræfter

enhedslisten forslaget jeg vil opfordre sf til at læse det grundigt mange gange stille de ændringsforslag der skal til og så forhåbentlig stemme for når vi kommer til andenbehandlingen

efter at den irakiske regering i bagdad er blevet inkluderende

støtte isil derfor er problemet i irak politisk

politisk problem som ikke løses militært derfor siger enhedslisten nej til at gå med i en et år lang krig i iran fordi vi mener

lige nu er i irak er politisk situationen i

og i det nordlige syrien er meget meget akut dagen efter at angrebet blev indledt hvilket var for præcis fjorten dage siden

der kom jeg med tre forslag fra enhedslisten der kunne

til afværge katastrofen i kobani de blev afvist af regeringen og ingen af de andre politiske partier i folketinget bakkede op om nu står vi fjorten dage efter og intet er blevet gjort

svække isil vi tror tværtimod

ordføreren for venstre har i dag rost

grænseovergangene til de kurdiske områder i syrien lukket for mad og medicin

at kurderne står i en forfærdelig desperat ensom situation

og det ligger jo meget fint i forlængelse af noget af det som regeringen allerede har iværksat med vores herculestransportfly enhedslisten støttede jo også i hvert fald i starten

der adskiller indsatsen i libyen

i forhold til den indsats vi nu står og diskuterer her altså i irak er at der er

som beder om hjælp derfor

er spørgsmålet jo naturligvis til enhedslisten at når man kunne støtte en libyenaktion hvor der jo ikke ligefrem kan siges at

være en folkevalgt regering der bad om hjælp men det er der nu

det punkt så årsagen til at man ikke vælger at støtte

i folketinget om at støtte de kurdiske styrker i nordirak derfor undrer det mig også at der ikke er en større opbakning til enhedslistens forslag i libyen bakkede vi op om det fn mandat som som var det var et fn mandat

derefter indlede politiske forhandlinger om et regimeskifte problemet var at det fn mandat blev brudt man stoppede gaddafis fremrykning hvorefter man hjalp visse militser til magten i libyen det har skabt kaos det betød også etnisk udrensning mange af de steder hvor de her militser rykkede ind udrensede de befolkningen i områderne fordi de beskyldte dem for at have været loyale over for gaddafi

godt eksempel på at man skal tænke sig rigtig godt om inden man indleder en bombekampagne jeg frygter at det samme kommer til at ske hvis vi hjælper den irakiske hær

kan vi støtte at gøre det det gjorde vi i nordirak ved at sende våben til kurderne det gjorde vi ved at støtte fn mandatet der var der men det gør vi

forslag der nu er fra regeringen fordi det er et politisk problem vi har i bagdad med en ekskluderende regering sekterisk regering og det bliver ikke løst med f seksten fly det skal løses